udvalget for forretningsordenen har afgivet beretning om ministres ansvar over for folketinget beretningen beretningen vil fremgå af

sættes r ni om forvaltningens anmeldelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen på på til forhandling torsdag den nittende marts totusinde

udvikling som vi er midt i her i dag hvor vi nu skal behandle l en hundrede og fyrre om digital selvbetjening det er et lovforslag der omhandler den fjerde og sidste

der som udgangspunkt skal gøre det obligatorisk at bruge digital selvbetjening når man vil i kontakt med det offentlige fra to tusind og tolv og frem til i dag har vi behandlet de første tre bølger

vi så kommet til den bølge der blandt andet omhandler anmodninger om sygedagpenge ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser meddelelse om personligt tillæg og helbredstillæg og andet det er en blandet landhandel hvor vi med dette lovforslag giver hjemmel til

at der kan indføres krav om digital selvbetjening i to tusind og femten otte og firs procent af alle danskere mellem seksten og ni og firs år er på nettet hver dag eller mindst en gang om ugen og andelen af dem der aldrig har været på nettet er faldet ikke så meget

fra syv procent i to tusind og tretten til seks procent i to tusind og fjorten men det svarer ikke desto mindre til et fald på fireogtredstusind personer det er positivt for hvert år

af kroner på at digitalisere ansøgningsprocedurer og kontaktformularer frem for at det hele går op i papirbunker og brevpost det er venstre selvsagt positive

vi jo som bekendt er fortalere for effektiviseringer og fuld udnyttelse af ressourcerne i den offentlige sektor det offentlige skal køre længere på literen fleksibiliteten der følger med digitaliseringen er også en fordel for borgerne da man fremadrettet får øgede muligheder for at ordne sine gøremål med myndighederne fra hjemmet

men overgangen til

selvbetjening skal være glidende og vi skal passe på at vi ikke løber så hurtigt at visse dele af befolkningen bliver sat af her tænker jeg ikke mindst på sygedagpengeområdet som vi også behandler i dag hvor der unægtelig vil være en gruppe svage medborgere men også på gruppen af ældre hvor enkelte vil skulle have ekstra hjælp dem skal vi selvfølgelig også tager hånd om for nogle personer vil det sågar være nødvendigt helt at fritage

det må komme an på en vurdering af den enkelte

en vurdering som man i lovforslaget lægger op til skal foretages ude i de enkelte kommuner jeg vil også gøre opmærksom på at der jo altså desværre

områder i danmark som er uden mulighed for at benytte digital selvbetjening fordi

undtagelse og det er vigtigt at vi

en enkelt lille ting som vi gerne vil nævne og som også er blevet nævnt af advokatrådet og det er behovet for at få en automatisk kvitteringsskrivelse når man sender en ansøgning

sygedagpenge og man gør det via nettet og ikke via en

så har man jo ikke et bevis

hvis man skal til koncert med kraftwerk

det skal vi selvfølgelig også sikre

som sagt er venstre alt i alt positive overfor at det som udgangspunkt bliver obligatorisk at benytte digital selvbetjening så længe det altså foregår på en hensigtsmæssig måde

på den baggrund kan jeg meddele at venstre støtter lovforslaget og så skal jeg hilse fra vores venner i det konservative folkeparti og sige at de konservative

områder til så vi lander på i alt ni og firs områder hvor der fremover er digital selvbetjening skal man anmode om indsigt i ens egne oplysninger i cpr registeret vil man klage over sundhedsvæsenet til patientombuddet eller vil man ansøge om at få tilskud til lægemidler som er købt i et andet eu eller eøs land ja så må man fremover ty til tasterne indtil nu har vi oplevet at borgerne følger fint med for eksempel brugte otte procent af

den digitale løsning til at søge om adressebeskyttelse i to tusind og elleve og tre år senere i to tusind og fjorten var det steget til tre og firs procent fra otte til tre og firs procent

er en markant fremgang og sådan er tendensen på rigtig mange områder jeg er egentlig ikke særlig overrasket for mange mennesker ser det som en stor befrielse at man kan kommunikere med det offentlige når som helst og hvor som helst fire og tyve timer i døgnet syv dage om ugen

åbningstider eller telefonkøer som kan gøre selv det mest rolige gemyt ophidset det er en service som mange borgere værdsætter og faktisk ligefrem forventer

er der naturligvis borgere som ikke er lige så fortrolige med den digitale løsning

og det gør vi for selvfølgelig tager vi hensyn til

borgere som af den ene eller den anden årsag

den digitale løsning heriblandt de ældre myndighederne vurderer individuelt fra sag til sag om borgeren skal fritages fra den digitale løsning og jeg må sige at

mødt nogen som har fået et afslag på at blive fritaget det er et stærkt socialdemokratisk ønske at sikre at de svage borgere som skal søge om sygedagpenge søge om personlige tillæg eller søge om helbredstillæg fortsat skal indberette direkte til egen kommune og altså ikke skal via udbetaling danmark har det betydning

og have svært ved at overskue sine rettigheder når man er syg eller svag på den lokale borgerservice er man måske kendt i forvejen og der vil der være en særlig opmærksomhed på om

får den rette behandling og får de ydelser som man har ret til jeg har selv arbejdet målrettet for at det skal være på den måde så det er meget tilfredsstillende

har flere ytret at man automatisk burde fritages fra digital selvbetjening

det synspunkt kan faktisk virke meget logisk

bør ikke slås sammen for der er meget stor forskel i den digitale selvbetjening

handlinger som man selv kan afgøre om man ønsker hjælp til fra pårørende derimod er den digitale post oplysninger som kommer ind og som borgeren ikke på forhånd ved hvad handler om det kan være oplysninger af meget privat karakter om ens sundhed eller økonomi

oplysninger som man måske ikke har lyst til at dele med sin nabo eller sin datter eller hvem man ellers kunne få til at hjælpe sig derfor er det meget vigtigt for os at man kan blive fritaget for den digitale post men det er altså ikke helt det samme som den digitale selvbetjening er vi så nået til vejs ende nej fremover vil vi stille skarpt på fortsat at udvikle vores systemer så det bliver let enkelt og logisk for borgerne brugervenligheden skal være helt i top og det krav mener jeg at borgerne med god ret kan stille her er der virkelig stadig væk noget at komme efter og jeg vil gerne understrege her fra talerstolen at det har vi øje for dette lovforslag er

mindst effektivisere vores velfærdssamfund det skylder vi hinanden og ikke mindst de kommende generationer socialdemokraterne støtter

offentlige myndigheder

det altafgørende at digitaliseringsstrategien tager hensyn til de borgere der ikke er med på den digitale bølge og dem må vi ikke glemme det har været afgørende for sf fra

at der skal tages særlige hensyn til borgere der ikke kan anvende digital selvbetjening

set lige meget om det skyldes stress funktionsnedsættelser eller manglende læring og erfaring det afgørende er at der er borgere som har brug for en særlig lempelig indsats og det skal vi sikre de får sf er glad for finansministerens understregning af at myndighederne fortsat skal give en helhedsorienteret hjælp og vejledning til dem der har brug for det og at borgerne orienteres om klageadgang her mener vi det er vigtigt at vi følger implementeringen tæt og lytter til de organisationer

for eksempel ældre sagen og socialpædagogernes

glæder os over de gevinster som både borgere og offentlige myndigheder får af den teknologiske

og vi mener det fortsat bør være frivilligt da vi for et par år siden

inviterede en lang række af landets eksperter til en høring

stort set samstemmende fra dem at de mente vi skulle satse på frivillighedens vej frem for at tvinge borgerne til computeren og det skyldes det faktum at

er det som regel borgeren som er den bedste til at vurdere om det er den digitale selvbetjening eller om det er en henvendelse

set gælde os alle sammen at når det gælder kontakten med de offentlige myndigheder kan bare

at finde rundt i reglerne om sygedagpenge

føle at der er nogen der lytter til vores spørgsmål og svarer dem vi er tilhængere af at man kigger på i det mindste at

dem der bliver undtaget fra digital post

fra digital selvbetjening jeg mener ikke der er nogen grund til at folk skal søge igen og igen

hvis man så alligevel gerne vil benytte sig af den obligatoriske digitale selvbetjening eller i hvert fald af selvbetjeningsløsningen

gøre det alligevel selv om man har en undtagelse

fremadrettet for det her er jo den sidste bølge i den digitaliseringsstrategi som har kørt siden

ikke bare buldrer videre ad den samme vej men

er den manglende brugervenlighed jeg støder ofte

af det der frustrerer allermest er hvor vanskeligt det er at finde rundt i de her selvbetjeningsløsninger jeg tror det skyldes at fokus i alt for høj grad har været på hvordan myndighederne kunne få nogle oplysninger som myndighederne kunne bruge og i alt for lidt grad har været på hvordan borgerne kunne få en god service ud af den mulighed der ligger i det digitale så jeg synes at næste fase i høj grad skal fokusere på brugervenlighed og fokusere på borgerens perspektiv i forhold til hvad det digitale faktisk kan når det gælder service og kommunikation jeg håber at finansministeren vil

at folketinget kan få nogle fælles drøftelser af hvordan den

anmodning om sygedagpenge personligt tillæg og helbredstillæg samtykke til udstedelse af børneattester indgivelse af klager på sundhedsområdet indgivelse af klager fra flypassagerer ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser og flere andre ting det bakker liberal alliance op om digitaliseringen giver både borgere og myndigheder adgang til nemmere kommunikation med hinanden det sparer tid hos borgere og myndigheder at man kan skrive til hinanden uden at borgerne skal have fat i formularer på papir og uden at de skal printe kopiere købe frimærker og gå

postkassen og uden at myndighederne skal arkivere papirer og manuelt skrive oplysninger ind fra papirer til digital registrering digitaliseringen spiller derfor en positiv rolle når det handler om at gøre den offentlige sektor mere omkostningseffektiv og når det handler om at lette borgernes dagligdag det betyder naturligvis ikke at alt er fryd og gammen og sådan er det heller ikke i dag hvor borgere skal udfylde deres ansøgninger på papir enhver overgang til nye måder at gøre tingene på kan indebære tilpasningsproblemer

det skal altid være muligt for folk som har særlige problemer med de nye systemer at blive vejledt

men problemerne skal ikke afholde os fra at gennemføre en forandring som vi ved vil være

liberal alliance kan stemme

det vi jo drøfter i dag er som mange ordførere har bemærket det sidste af i alt fire lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening folketinget har som bekendt allerede vedtaget de

de områder der blev digitale i årene to tusind og tolv til

digitale for os alle sammen den første december

at firs procent af kommunikationen mellem borgerne og de offentlige myndigheder foregår digitalt inden dette års

fortsætter jo efter helt samme koncept som de tre forudgående lovforslag og det er et koncept som er udarbejdet med inddragelse af en række parter herunder ikke mindst kommunernes landsforening og dermed kommunerne tilgangen

anvende digital selvbetjening og erfaringerne fra bølge

bekræfter mig i at vi har fundet en synes jeg rigtig fin balance med en model der skal sikre at ingen lades i stikken og at alle får den hjælp der er nødvendig også selv om kommunikationen bliver digital der er

fra flere sider i den debat der har været ført op til vores drøftelser her i dag og også i selve behandlingen af lovforslaget og jo senest i forbindelse med enhedslistens beslutningsforslag b to og halvfjerds blevet givet udtryk for

også automatisk bør være fritaget fra at bruge digital selvbetjening

en umiddelbar betragtning kan fremstå som tiltalende for jeg er yderst opmærksom på at det for nogle kan være meget svært eller ligefrem umuligt at bruge

er der også hensynet til den enkelte borger der

og under hensyntagen til borgerens evner og situation skal vurdere om borgeren skal betjenes på en anden måde end den digitale det giver myndighederne frihed og fleksibilitet til at hjælpe og betjene de knap så digitale borgere på den måde der vurderes at være bedst for den enkelte og den vurdering ligger i min optik bedst hos

særlig kommunerne der er tættest på borgerne og altså ikke gennem en generel fritagelse fra al digital kommunikation jeg har i den forbindelse noteret mig at også kl fastholder

med selvbetjening

hvor borgeren jo uopfordret og uventet modtager breve fra

og hvor borgeren til enhver tid skal kunne åbne og læse sin post

og kan borgeren ikke det ja så sender vi brevet med almindelig post når det alt sammen er sagt

er det klart at vi skal være opmærksomme på om reglerne virker efter hensigten

digitaliseringsstyrelsen indledt en drøftelse med en række kommuner med kl og med udbetaling danmark for at få et samlet billede af eventuelle udfordringer med fritagelsesreglerne og den måde de i praksis administreres på

vi blandt andet sikre at principperne for fritagelse kommunikeres klart ud til de medarbejdere som møder borgerne i praksis så borgeren kan få den bedst mulige betjening hver gang

såvel danskere som myndigheder faktisk har taget godt imod vores igangsatte fælles bestræbelser på at give borgerne en moderne og effektiv service på nettet og med tanke på det

på den sidste række områder i bølge fire der er omfattet af det lovforslag vi drøfter i dag

i venstre er vi glade for anerkendelsen af en målgruppe som består af borgere der ud over stofmisbruget ikke er socialt belastede det vil sige borgere som har en almindelig tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddannelse

tale om personer med et såkaldt dobbeltliv for hvem

almindeligt behandlingstilbud af frygt for omgivelsernes genkendelse anonymiteten er derfor en essentiel forudsætning for deres vej ud af misbruget og venstre var ved satspuljeforhandlingerne opmærksomme på borgerens adgang til

er det tilgodeset med muligheden for både elektronisk og telefonisk henvendelse

det ambulante behandlingsforløb det kræver omtanke i forhold til placering af blandt andet behandlingsstedet venstre har store forventninger til resultaterne af denne omfangsrige satsning og ønsker at understrege

af den anonyme misbrugsbehandling

lovforslag anerkender vi en hidtil overset målgruppe og tager et vigtigt skridt for at forebygge forekomsten af sociale problemer ud over stofmisbruget på den baggrund støtter venstre

med det forslag som vi førstebehandler i dag

under normale omstændigheder slet ikke ville søge den hjælp som vi som samfund tilbyder det drejer sig nemlig om på alle mulige andre

mennesker med almindelige tilværelser men også mennesker som har meget svært ved at se i øjnene at de er blevet misbrugere og som derfor ikke vil søge behandling på normale misbrugscentre

de egentlig har desperat brug for hjælp til

de mennesker som det her lovforslag retter sig mod det er

vigtigt at vi tager imod dem inden de mister deres arbejde inden de bliver skilt inden de dropper den uddannelse de

taget overhånd forslaget har en lang lang historie bag sig

fra undersøgelserne nogle rigtig lovende perspektiver

forsøgsprojektet projekt anonym stofmisbrugsbehandling blev sat i søen i forbindelse med aftalen om satspulje for to tusind og ti og projekterne løb så fra to tusind og ti og frem til to tusind og tretten i københavn og i odense

med satspuljeaftalen for to tusind og fjorten blev de

her i efteråret enige om at vi skulle forlænge projektet yderligere den her gang frem til første juli to tusind og femten hvor det forslag som vi førstebehandler i dag

kan tage over og gøre det permanent socialstyrelsen har undervejs lavet en evaluering af forsøgsprojekterne i københavn og i odense

faktisk flere interessante pointer og resultater

at nå en gruppe mennesker som ikke tidligere har opsøgt behandlingssystemet og det er selvfølgelig i sig selv rigtig positivt det er mennesker der lever et belastende dobbeltliv hvor de hele tiden skal skjule deres misbrug over for deres arbejdsgiver over for deres ægtefælle over for børnene eller over for vennerne

rigtig gode resultater i to tusind og elleve og tolv blev fire hundrede og tredive mennesker indskrevet til behandling i københavn og

ni og halvtreds procent gennemførte forløbet og ud af dem havde ni og tredive procent ikke brugt stoffer de sidste tredive dage af

og anonymiteten var helt helt afgørende for målgruppen og derfor er

noget af det som vi har lagt stor vægt på i det endelige lovforslag men det var faktisk også noget

vi brugte ualmindelig meget tid på at diskutere med hinanden

lægge tommelfingeren hen over sygesikringsbeviset og

en anonymitet det er ret komplekst selv om det kan virke relativt banalt men det er altså hjørnestenen i

anonymt fordi vi netop taler om en gruppe som til hverdag lever med at skulle skjule deres misbrug over for arbejdsgiver over for venner over for ægtefælle over for uddannelsessteder og så videre så anonymiteten står i centrum vi forpligter blandt andet kommunerne til at indgå aftaler med mindst to behandlingssteder hvoraf det ene skal ligge uden for kommunen

anonymiteten nu kommer jeg selv fra en relativt lille by

og det er jo meget fint med anonymitet

hvis man går ind ad den der dør den er godt nok meget anonym og hvid

afgørende for os at et af de tilbud som

aftaler med ligger uden for kommunegrænsen

andet sted hen og på den måde også have anonymitet selv om man bor uden for storbyerne

kan man gøre det anonymt via en hjemmeside eller ved at ringe og derefter skal man selvfølgelig

den samtale skal også foregå så diskret som muligt for eksempel finde

det samme gør sig selvfølgelig gældende for selve behandlingen

foregå på en skole uden for normal åbningstid og på den måde har man mulighed for at passe sit arbejde selv om man går i

at behandlingsstedet deler indgang med for eksempel et ikkeanonymt behandlingssted hos socialdemokratiet er vi rigtig glade for den måde vi har landet det her forslag på

det vil betyde at bare fordi mennesker på et tidspunkt taber et skridt så betyder det

fortabt med det her forslag kan vi nå at gribe folk inden at det at man taber et enkelt skridt betyder at man

en bestemt definition på en stofmisbruger som alle andre

også personer med en egen historie og baggrund

hvert individ er på sin helt egen facon en del af den virkelige verden er at der faktisk

stofmisbrugere som af udseende ligner de fleste af os andre som i det ydre er velfungerende som umiddelbart er glade og tilpassede mennesker med familie job og

og hvad dertil hører men som inderst inde er blevet fanget af stofmisbrugets væmmelige væsen der er ikke tvivl om at det må være noget af det mest modbydelige der kan ske for en person

på samme vis som alkoholmisbrug kan tære ens krop og sjæl op på en måde hvor man selv ikke er den der kan handle og bestemme fordi der er en form for dæmoner der har indtaget ens krop det er så ulykkeligt som noget kan være det er så svært at tage opgøret med denne dæmon

bolig i ens krop og for mange

meget ensom og ofte uovervindelig kamp der skal kæmpes nogle klarer det men der er også nogle som ikke klarer det og ender i en personlig deroute

det er vældig vældig trist kunne man som lovgiver sige at det kan vi som samfund klare ved at forbyde stoffer eller alkohol for den sags skyld kunne det selvfølgelig være en overvejelse værd men vi ved jo godt at det realistisk set er helt umuligt narko er desværre til at få fat i og derfor synes jeg det er vigtigt at vi

som samfund finder ud af hvordan vi kan iværksætte tiltag som kan hjælpe de mennesker der er blevet indfanget af misbruget nogle kan man hjælpe og andre er der større udfordringer med både for samfundet men også for individet

måske nemmere for den der ser lidt forhutlet ud og som lever i et misbrugsmiljø sværere er det sikkert for den umiddelbart almindelige velfungerende person som lever et liv med et skjult misbrug en person som har kæmpet så utrolig hårdt for at andre ikke skal opdage noget kæmpet for at holde den pæne facade og opretholde det man måske kunne kalde for det pæne liv det er den gruppe som det her lovforslag drejer sig om for dansk folkeparti er det glædeligt at vi i satspuljekredsen

flere omgange har haft opmærksomheden rettet mod den gruppe af medborgere som har et misbrug og som har behov for hjælp til at komme ud af det der er ikke tvivl om at det er svært at erkende et misbrug men det må være endnu sværere når man har erkendt det så også

faktisk synes jeg det er beundringsværdigt at man kan nå dertil når den erkendelse er nået og man ønsker hjælp synes jeg det er godt at man kan få et tilbud om anonym ambulant behandling det er netop på den måde der skønnes at være en vej der faktisk kan ændre en persons liv fra at være misbruger til at være en person uden misbrug

en kamp der er værd at kæmpe fordi der kan være så meget godt efter at man har sejret når behandlingen kan foregå anonymt

så må sige kampen for at komme tilbage i en

normal gænge lidt lettere det har forsøg med ordningen vist som den

ordfører også var inde på og derfor er

vigtigt at der nu træffes en beslutning om at ordningen gøres mulig for mange flere stofmisbrugere som alene har et stofmisbrug og ikke andre sociale problemer

jeg har selv stillet spørgsmål også da vi sad og forhandlede og det var der også andre der gjorde og dertil må

at det skal man kunne man skal være sikker på at de myndighedspersoner der får kendskab til ens situation skal overholde deres tavshedspligt

finder at det med dette forslag netop bliver muligt at forpligte kommuner til at iværksætte tilbud om anonym behandling

personer der har et misbrug men ikke andre sociale problemer og personer som ellers ikke ville have opsøgt

behandlingssystemet det er temmelig væsentligt det er vejen frem for at forhindre at misbruget enten eskalerer eller bliver en del af andre sociale problemer som på sigt kan ende med at invalidere den enkelte både fysisk og psykisk derfor er dansk folkeparti meget tilfreds med

vi har aftalt i satspuljekredsen og ser selvfølgelig frem til at

det for de her mennesker helt afgørende at de kan være anonyme for at de overhovedet søger hjælp mange af dem er simpelt hen bange for at deres hverdag vil smuldre hvis deres stofmisbrug bliver kendt af naboer kollegaer eller måske af en arbejdsgiver med det her forslag bliver det derfor muligt at få en afklarende samtale og komme i behandling uden at skulle opgive sit navn eller sit cpr nummer og som den socialdemokratiske ordfører var inde på

det heller ikke svært at forestille sig hvor vigtigt det er at der faktisk er fuldstændig diskret adgang vi bygger videre på de gode erfaringer der er fra københavn og odense nu bliver det en mulighed i hele landet

en tidlig behandling og dermed lykkes med at undgå nogle af de sociale problemer som ellers kan følge af et stofmisbrug så radikale venstre vil

forslaget retter sig mod en voksende gruppe af misbrugere med et skjult misbrug af hash kokain ecstasy eller amfetamin en tilsyneladende velfungerende gruppe af mennesker med arbejde og familier mange af disse misbrugere går ikke i behandling for de oplever ikke sig selv som rigtige stofmisbrugere dertil kommer at de pågældende ikke ønsker at være en sag i en kommune selv mennesker som åbent har erkendt at de har et misbrug undlader at søge behandling når de bliver gjort opmærksom på at de kommunale forvaltninger vil få indsigt i deres misbrugsproblemer det kan der være forskellige grunde til nogle mangler tillid til at tavshedspligten overholdes i den kommunale forvaltning

bange for at informationer om dybt personlige forhold havner det forkerte sted og frygter reaktionen fra omgivelserne men det kan også handle om at den konkrete misbruger bestrider en måske højt placeret stilling i netop den kommune som skal stå for behandlingen eller betalingen for denne uanset begrundelse

være stoffri men som ikke beder om hjælp i det offentlige system fordi de ikke kan blive behandlet anonymt og de får derfor ikke den hjælp de har brug for de sidste års forsøg med anonym stofbehandling har været succesfulde og derfor er sf nu glade for at vi udbreder muligheden for anonym stofbehandling til hele landet sådan at kommuner forpligtes til at iværksætte tilbud om anonym ambulant behandling til personer som har et stofmisbrug men ikke andre sociale problemer

glade for at det i forslaget slås fast at det

skal være muligt at blive visiteret til tilbud uden for ens egen kommune ligesom det er fornuftigt at visitationen ikke nødvendigvis skal ske på kommunen

vi mener desuden at det er godt at det understreges at tilbuddet skal placeres adskilt fra andre misbrugsbehandlingstilbud forslaget vil forhåbentlig medføre at

flere misbrugere får mulighed for at komme i behandling og får hjælp til at komme ud af deres misbrug inden der er risiko for at deres liv med familie uddannelse sociale relationer og arbejde i øvrigt

vi enige med med flere af

er ramt af arbejdsløshed

det nok være mere op til en konkret vurdering i de enkelte tilfælde om det

for også at kunne tilpasse tilbuddet

og behovet for anonymitet til andre

kan kravet om kommunal visitation afskære nogle fra at henvende sig som der også er flere høringsparter der har påpeget hvis anonymiteten

er meget vigtigt for dem flere høringsparter for eksempel socialpædagogerne dansk sygeplejeråd og

det er nogle af dem der ved noget om området

imødekommet den kritik ved at påpege at der skal

ved at den afklarende samtale skal foregå i diskrete omgivelser som som det hedder

jeg er ikke sikker på at det er godt nok for personer som er meget bange for

blive identificeret og som frygter for de sociale konsekvenser i omgangskredsen og på arbejdet hvis hvis nogen skulle

opdage at de har et misbrug

hvorfor man ikke kan henvende sig direkte til det pågældende tilbud hvis man havde begge muligheder at

behandlingstilbuddet er snævert fordi det kun kan indebære gruppeterapi og en enkelt individuel samtale som afslutning på

detailregulering så det vil noget at det skal være gruppeterapi

der skal være behandlingen

behov for andet og det er ikke alle der responderer lige lige godt på den form for behandling selv om

opremse rigtig mange gode elementer ved det og som det også er blevet nævnt her der har været succes med det i projektet anonym stofmisbrugsbehandling

er det altså ikke alle der kan indgå i de samme behandlingsformer der har behov for de samme behandlingsformer

lidt triste over at det som sagt er en discountudgave

have opsøgt behandlingssystemet formålet er således at forebygge at denne gruppe af borgere på sigt udvikler sociale problemer

støtte forslaget og jeg skal samtidig hilse fra de konservative meddele at de også støtter

at forebygge det kan have store konsekvenser

omgivelserne for familien venner og så fremdeles

set rigtig tilfreds med at vi med lovforslaget om anonym

de rette behandlingstilbud til mennesker der kæmper netop med med et stofmisbrug men som ikke har andre sociale problemer et anonymt

behandlingstilbud kan være med til at sikre at vi får folk tidligt i behandling og og på den måde

netop får forebygget at de udvikler de sociale problemer som ofte følger med et længerevarende stofmisbrug vi ved fra de forsøgsprojekter der har været i både københavn og odense

anonymitet i behandlingen spiller en afgørende rolle for netop at motivere

til at starte i et behandlingsforløb anonymiteten er rigtig vigtig fordi

en helt almindelig hverdag med familie arbejde og venner

mennesker som er i gang med en uddannelse og de kan som

deres stofmisbrug

kendt jeg ser som sædvanlig frem til udvalgsbehandlingen og

som vi plejer besvare de spørgsmål som udvalget eventuelt måtte have

rådgivning kun til kvinder med børn og i venstre finder vi det grundlæggende rigtigt at også kvinder uden børn der opholder sig på et krisecenter skal kunne modtage hjælp efter opholdet til et liv uden vold især når vi kan se at kvinder uden børn på krisecentre i lige så høj grad har været udsat for vold som kvinder med børn derfor støtter venstre forslaget om at styrke indsatsen for kvinder på krisecentre

vi kan imidlertid være bekymrede i forhold til krisecentrenes orienteringspligt til kommunerne hvis en kvinde flytter fra krisecenteret eller ønsker at være anonym må teknikaliteter vedrørende orienteringspligten til kommunerne og spørgsmålet om hvilken kommune kvinden måtte være tilknyttet ikke stå i vejen for den nødvendige hjælp til et liv uden vold venstre vil i udvalgsbehandlingen søge disse udfordringer

ser ser venstre frem til at kunne stemme for dette lovforslag l

og otte og tredive efter en konstruktiv

for at gentage hvad venstres ordfører har sagt for jeg tror at vi

vidende om at der er en borger men ikke hvem

stille spørgsmål til venstres ordfører for jeg går ud fra

tilkendegive hvilken kommune man kommer fra og dermed få den rådgivning man skal have og anonymiteten er i forlængelse af det forslag vi behandlede forud for det her også i det her tilfælde indimellem

at kommunerne får den her oplysningspligt og når det er vigtigt

er det selvfølgelig fordi at hvis kommunerne ikke har viden om at der er en borger de skal hjælpe

kommunen får besked om at der er en kvinde og at hun har behov for at få

at de ved at det er nu de skal rykke ud og at det skal foregå så tidligt som muligt i lovteksten skelnes mellem indledende og koordinerende rådgivning det betyder bare i al sin enkelhed at kvinden så hurtigt som muligt skal have den samtale med en medarbejder fra kommunen som kan rådgive om alt fra boligforhold økonomi

og sundhedsvæsen og den koordinerende rådgivning altså det man kan kalde substansrådgivning skal senest sættes i værk når kvinden begynder at gøre klar til at flytte ud fra krisecenteret

det der menes med forskellen på de ord ja ja og det er

forslaget så man kan sige at det er et lille forslag men for de kvinder det drejer sig om

betyder det selvfølgelig ufattelig meget at vi sætter ind med et tættere sikkerhedsnet omkring dem når de kommer i den situation at de har været udsat for vold det er måske for de kvinder det drejer sig om den største krise de nogen sinde kommer igennem i deres liv og der er det selvfølgelig altafgørende at vi tætner sikkerhedsnettet omkring dem i videst mulig udstrækning så socialdemokratiet kan selvfølgelig

beretninger om voldsudøvelse er hverdag i medier og i nyheder og på film er der i mange genrer vold som tema når det er beretninger fra den virkelige verden forholder vi os som borgere til det med væmmelse og afsky og somme tider med en form for magtesløshed

christiansborg med en politisk drøftelse af hvordan vi kan gøre tingene bedre for at forhindre volden når det er

kan vi jo enten slukke for fjernsynet hvis det bliver for meget eller blot se en film som underholdning bagefter fortsætter tilværelsen uændret i hvert fald for de fleste af os der er nok nogle desværre der bliver påvirket og inspireret af hvad de ser

ikke bruge min taletid til nu men jeg synes da egentlig det også er temmelig

nogle er en hverdag med vold ikke film som man bare kan slukke for eller noget som finder sted andre steder

lande for nogle er det virkeligheden og hverdagen at det er sådan er helt uacceptabelt det er sørgeligt at nogle mennesker ofte over for nogle som man har elsket eller stadig væk elsker ser det som en del af et samliv at der skal udøves vold og magt

der gør at man lige pludselig beslutter sig for at såre et andet menneske

der gør at man tænker at der er

i ens nærhed som man har så tætte relationer til at man vil såre så meget måske endda en man har nogle børn sammen med som bekendt

er virkeligheden sådan for nogle mennesker i danmark

mænd og kvinder der udsættes for vold fra en partner

sig om kvinderne de kvinder der ender på kvindekrisecentrene og

mænd og mandekrisecentre tager vi jo andre steder for tiden

udført på kvindekrisecentrene er et utrolig flot stykke arbejde det er et arbejde som gør at man faktisk kan gå

ind og hjælpe nogle kvinder som står i en helt ulykkelig situation hvor de ofte har måttet

de trygge private rammer

somme tider ledsaget af børn fordi det ikke længere er muligt at være i nærheden af ens parter fordi denne udøver vold man kan ikke lade være med at tænke på de kvinder der før i tiden ikke havde et sted at flygte hen de blev i de voldelige rammer og blev endnu mere skadet på krop og sjæl og sind ligesom deres børn også gjorde det så heldigvis er der i dag en forankring af kvindekrisecentrene og de findes også bredt i danmark

har vi haft fokus på at forbedre forholdene for de kvinder der tager ophold på kvindekrisecentre men også været optaget af at kvinderne uanset om de har børn eller ej har mulighed for at komme ud af centrene med en styrket selvtillid og en tro på at der er et liv uden vold der venter dem og at det er vigtigt at de ikke vender tilbage til en voldelig samlever at der er behov for øget rådgivning undervejs og efter er der ikke tvivl om det gavner både den enkelte kvinde de eventuelle børn

myndighederne både på kortere og længere sigt den sårbarhed en kvinde bærer på kan være svær at fjerne helt men alt hvad der kan gøres for at mindske den skal der gøres og her er det at de tiltag som er i dette forslag gerne

med til at forbedre det det er væsentligt at sikre at de kvinder som har været på et kvindekrisecenter får en tilværelse så de ikke har behov for at vende tilbage igen der er jo desværre en tendens til det da vi i dag ser

fem og tredive procent af kvinderne faktisk vender tilbage at kommunerne skal involveres er også væsentligt det er ikke altid kommunerne har det fornødne kendskab til at kvinderne befinder sig på et krisecenter eller også bliver de først bekendt med det forholdsvis sent det skal der arbejdes med at forbedre og det mener jeg faktisk også at vi får gjort med det her forslag det er vigtigt at kommunerne har den fornødne viden så de kan iværksætte hjælp til kvinden uanset om hun opholder sig på et krisecenter alene

har børn med og således at kommunen kan være med til at tilrettelægge en sammenhængende indsats for kvinden både under og efter opholdet og det skal indførelsen af en orienteringspligt så gerne bidrage til at det sker hurtigt er en væsentlig forudsætning for at kvinden får en bedre tilværelse og lærer at leve med sin fortid og med et håb og en forventning om en bedre fremtid uden vold og undertrykkelse dansk folkeparti håber at vi med denne del af

bidrager til at voldsramte kvinder og deres eventuelle børn må få den medgang i livet som de hidtil

vold til at kunne skabe en ny tilværelse fri for vold og med det her lovforslag

udvider vi og styrker den nuværende familierådgivningsordning sådan

skal kvindekrisecentrene og forsorgshjemmene orientere kommunen i forbindelse med optagelse og udskrivning

for at kommunen hurtigst muligt kan hjælpe med

skabe et trygt og godt

for de her kvinder så i virkeligheden tænker

giver styrken til at forlade et voldeligt forhold

fra sfs side glade for at vi med det her lovforslag udvider og styrker indsatsen for kvinder på krisecentrene

det er rigtig godt at også kvinder uden børn nu får mulighed for rådgivning kvinder der tager på krisecentre har ofte mange svære oplevelser i bagagen mange har været udsat for traumatiske oplevelser med både fysisk og psykisk vold det er vigtigt at der er

man kan komme og få ro og stabilitet

også vigtigt at man får hjælp til hvordan man kommer videre med sit liv med forslaget får alle kvinder på krisecentrene ret til en indledende rådgivning vedrørende bolig økonomi arbejdsmarked skole daginstitution sundhedsvæsen

man begynder at være klar til at flytte ud fra krisecentrene

ikke at ende der hvor man kom fra

et andet element i lovforslaget er at sikre at kommunerne får besked når kvinderne flytter ud at krisecenteret igen for at bygge en ny hverdag op det er vigtigt for det giver kommunerne meget bedre mulighed for at støtte både kvinderne og deres eventuelle børn der har været kritik af at lovforslaget har ligestillingsmæssige konsekvenser fordi der mangler tilbud

til voldsramte mænd det skønnes at der er omkring

niogtyvetusind kvinder der årligt udsættes for fysisk partnervold hvor tallet for mænd er titusind og det er vigtigt at der også sikres ordentlig støtte til denne anselige gruppe af voldsramte mænd og det er bestemt en sag vi også gerne vil prioritere men dette forslag vi står med her handler om kvinderne på landets kvindekrisecentre og fra sfs side støtter vi det med glæde

for jeg tror også at alle kan være enige om at problemerne

med det her lovforslag en af de ting

kan få rådgivning jeg er for øvrigt enig i at det er lidt småtosset at man

der er egentlig ikke rådgivning til de kvinder

det problem løser vi selvfølgelig ikke ved bare at skrive i loven at

høringsparter også spørgsmålet om hvem der skal have rådgivningsforpligtelsen og om det død og pine skal være kommunen der rådgiver de kvinder som er i en meget udsat position når de har været ramt af vold det mener vi i enhedslisten at man bør overveje der kan altså også være situationer hvor en rådgivning

positiv effekt kunne varetages af

en tredjepart som har et forudgående

den voldsramte kvinde det kunne også være

at den kommunale sagsbehandler kan give en helhedsorienteret hjælp

er der altså også situationer hvor for eksempel en stor sagsbelastning

hvis der for eksempel samtidig er en person som har været inde over kvindens problemstilling og som har hjulpet hende i den forbindelse så får jeg lyst til at påpege at

behovet for rådgivning hos voldsramte kvinder jo fortsætter i lang tid efter en kvinde er flyttet fra et krisecenter og har etableret sig i et nyt hjem det er her

og har været igennem noget meget meget voldsomt at for at man falder tilbage i

voldeligt parforhold en voldelig relation derfor bør

er det her jo selvfølgelig et vigtigt skridt og som flere har påpeget

en lille smule forunderligt at det

at kvinder der ikke havde et barn med sig

krisecenter ikke kunne få en rådgivning så

vi vil i enhedslisten gerne stille nogle spørgsmål til ministeren om hvordan vi i praksis kan forbedre den rådgivning der allerede er

uden børn samtidig er

kvindekrisecentre forsorgshjem og herberger

selvfølgelig skal sikres anonymitet liberal alliance kan støtte forslaget og samtidig skal jeg hilse fra de konservative og meddele at de også støtter l

også i den grad i en rigtig sårbar

brug for hjælp til netop at få skabt sig en

tilværelse fri for vold

som fru karin nødgaard fra dansk folkeparti siger

fjernsyn det er en problemstilling som

selvfølgelig også

at at vi udviser rettidig omhu ved netop at rette op på den skævhed

også rigtig tilfreds med at vi med lovforslaget udvider og styrker den indsats der tilbydes kvinder der tager ophold på netop

for at nedbringe andelen af kvinder der gennem livet har behov for flere ophold på krisecentre samtidig

foreslår vi med lovforslaget en orienteringspligt

set også for forsorgshjemmene orienteringspligten skal som flere også

være med til at sikre at kommunerne får kendskab til borgere der opholder sig på et krisecenter eller et forsorgshjem så man hurtigst muligt kan tilbyde netop det som også

i sit liv med en meget mere stabil

tilværelse jeg ser igen frem til udvalgsbehandlingen og jeg vil naturligvis besvare de spørgsmål som udvalget